folketinget nikolaj villumsen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forespørgsel

og indenrigsministeren tilbage hvordan vil regeringen set i lyset af de aktuelle europæiske drøftelser efter det græske valg understøtte at der findes en realistisk løsning på gældsspørgsmålet i de eu lande

bortfaldet så har jeg en enkelt

til dagsordenen i dag med transportministerens accept udgår sambehandlingen af l en

en hundrede og to og fyrre der er opført som punkt to og tre af dagsordenen i dag lovforslagene førstebehandles i stedet onsdag den attende marts

forventninger til hvordan folk agerer fordi de jo rent faktisk arbejder og

forsørge sig selv men det ændrer jo ikke på at vi selvfølgelig skal føre en politik for at få bedre incitamenter og det har vi gjort med vores skattereform derfor hvis man må tillade sig at bryde formen

herre jacob jensen på venstres vegne vil fortælle os hvor kontanthjælpsloftet

hvordan det skal gå med beskæftigelsesfradraget og

komme fra til alle de intentioner vi hører fra venstre og som vel også er baggrunden for spørgsmålet her jeg håber på at vi kan få en god drøftelse af det her i dag der er i hvert fald anledning til at give nogle af de svar som vi alle sammen savner fra venstre

venstre ikke bare stille og roligt vil indrømme at det var forkert når man sagde at det ikke kunne betale sig at arbejde for det kan betale sig at arbejde det var statsministerens svar til herre lars løkke rasmussen her i salen så kommer statsministeren uden for salen og bliver konfronteret med nogenlunde det samme spørgsmål af pressen og til det svarer statsministeren så

diskutere den konkrete gevinst der er en meget lille gruppe af danskere som vi har nedbragt til fjortentusind der ikke har en konkret gevinst ved at gå på arbejde så inde i salen siger statsministeren at det kan betale sig at arbejde uden for salen til pressen siger statsministeren noget andet er økonomi

enig med statsministeren inde i salen

tabe penge på at gå på arbejde og når nogle kommer i den situation skyldes det bla

at den umiddelbare økonomiske gevinst i nogle tilfælde bliver spist op af udgifter til transport til og fra arbejde men jeg håber da at også i venstre synes man at man skal tage arbejde også selv om det kræver transport og det er med til at spise en del af gevinsten

tingene kan udvikle sig over tid derfor vender jeg bare tilbage til at vi har lavet skattereform som mærkbart har reduceret antallet af danskere med lavere

gevinst ved at gå på arbejde lavere tilskyndelse til det men hvad er det venstre vil hvor er det kontanthjælpsloftet skal ligge hvor meget skal

er det rimeligt over for dem som faktisk skal have penge med hjemmefra

et stykke arbejde for at holde hjulene i gang for at stå op om morgenen smøre de berømte leverpostejsmadder

skattereformen det holdt hårdt men vi fik den igennem sådan at det faktisk

hvorfor der skal skæres i ydelserne derfor er spørgsmålet jo bare hvem er det der skal have mindre social sikring i danmark hvilke børnefamilier er det der skal bringes tilbage i fattigdom efter at den her regering har hjulpet dem ud af fattigdom hvilke ydelser er det der skal tages fra dem hvor er det niveauet skal ligge jeg synes da det ville være fint om herre jacob jensen været optaget af spørgsmålet i dag kunne redegøre for det for indtil videre blafrer svaret jo i vinden

helt sikkert er at ved at tage folks ydelser fra dem

som venstre har givet til danskerne er at håndværkerfradraget skal fortsætte og hvordan det skal løse den her problemstilling

det vi i hvert fald kan konstatere er at for dem der er i dag går på arbejde selv om tilskyndelsen er relativt lav gør det jo ingen forskel på hvad de har hverken først eller sidst på måneden at venstre vil skære i ydelserne for de børnefamilier i det her land der har allermindst ved at lave et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

nettokompensationsgrad over firs procent fra cirka trehundrede og tredivetusind i to tusind og tretten til tohundrede og halvtredstusind når skattereformen er fuldt indfaset altså en markant reduktion regeringens politik på andre områder understøtter også at flere kommer i beskæftigelse frem for at modtage overførselsindkomst for eksempel kontanthjælpsreformen og førtidspensionsreformen i de kommende år

vi se et løft i beskæftigelsen i takt med at reformerne bliver fuldt indfaset og det bliver en væsentlig opgave at overvåge at de reformer får den fulde og tilsigtede effekt og ellers skal vi være parat til at reagere og justere reformerne

der ikke lønmæssigt adskiller sig væsentligt fra deres eventuelle overførselsindkomst det er en forudsætning for at leve i et land med en høj grad af social sikring at man tager det arbejde der er at få og derfor er det også en væsentlig prioritet for regeringen at folk rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet det der henstår i det uvisse er hvad venstre vil gøre fordi man jo taler om et såkaldt moderne kontanthjælpsloft hvor man ved at reducere folks ydelser

jeg siger at vi i hvert fald er uenige med herre claus hjort frederiksen der på venstres vegne har sagt at problemet i det her land er at de fattigste børnefamilier har for mange penge

er der stadig væk en kvart million danskere for hvem der er en ringe økonomisk tilskyndelse til at tage et arbejde når man tænker på

størrelsen på velfærdssamfundet og det er vi glade for det er en af verdens største offentlige

de indtægter der skal genereres for at få det til at løbe rundt også for kommende generationer så ved vi jo at vi skal have folk til at yde en indsats på arbejdsmarkedet i stedet for ikke at gøre det der er det altså min opfattelse og venstres opfattelse at der skal være en tilskyndelse et økonomisk incitament til at gøre den forskel og tage det arbejde flytte sig lidt længere end der måske ellers havde været mulighed for og så videre

når det er indfaset om mange år altså seks syv år ned ad vejen

der stadig væk en kvart million mennesker for hvem der er en svag økonomisk tilskyndelse til at

et arbejde det undrer mig men det er måske derfor at han i sit tidligere svar til mig sagde at han er enig

fattigere for vi ved jo kun to ting om venstres politik på det her område og det ene er at man synes at de fattigste børnefamilier hvor begge forældre er på kontanthjælp dem der har det sværest i forvejen skal være fattigere hvor meget kan vi ikke få at vide men fattigere skal de være og så ved vi at at man ønsker at sådan

til at få gjort rent derhjemme eller få et håndværkerfradrag men intet af det herre jacob jensen taler om i dag kan vi få konkrete svar på fra regeringens side er svaret klart vi har lavet en skattereform som markant forbedrer vilkårene for de danskere som tjener mindst og giver dem en øget tilskyndelse til

kommer ind på arbejdsmarkedet og får et af de lavtlønsjobs som som der er

den rigtige retning men selv efter at den er blevet indfaset om mange år selv efter det tidspunkt vil der stadig væk være en kvart million mennesker for hvem der er en svag tilskyndelse

ikke vil være med til at gøre yderligere allerede nu så vi kan se at effekten

lige skulle være nok betyder det så at

vej til at sætte det beløb i vejret

gøre forskellen endnu mindre vi må forstå at man foreløbig har afskaffet kontanthjælpsloftet man har afskaffet starthjælpen

mindre attraktivt at tage et arbejde betyder det at man nu er på vej til at øge de offentlige ydelser

og det er jo det som venstre vil hvor meget eller hvor mange kan vi desværre ikke blive kloge på i hvert fald ikke i dag for har man åbenbart ikke lige taget stilling til som min kollega vist havde anledning til at sige nogle gange forleden i avisen men det vi til gengæld har gjort er jo det

vil vi ikke have trehundrede og tredivetusind som tilfældet var i to tusind og tretten

til at arbejde men den gode nyhed er at heldigvis arbejder de fleste af dem og derfor er opgaven jo at sørge for at også dem der ikke arbejder i dag står til rådighed

blev tilmeldt digital post og det offentlige

i november to tusind og fjorten havde kendskab til at posten fremover ville komme digitalt i alt

blev cirka tre og tyve procent af borgerne automatisk tilmeldt digital post fra det offentlige den første november og en stor del af de borgere brugte dog i forvejen

over halvdelen allerede nu tjekket deres digitale post tilbage er der så en gruppe på cirka ethundrede og

som ikke tidligere har været i kontakt med e boks og som ikke har været logget ind på digital post og det svarer altså til cirka tre procent

som ikke har opgivet deres e mail eller mobilnummer så de kan få en besked når de modtager digital post og det er de grupper vi skal have særligt fokus på

at cirka en tredjedel af dem der ikke tidligere har brugt e boks er unge under atten år som kun i begrænset omfang modtager post fra det det offentlige af indlysende årsager og jeg er ret overbevist om at den gruppe nok skal komme på efterhånden som de for eksempel skal søge ind på en uddannelse eller har behov for at modtage offentlige ydelser alligevel gennemfører vi i foråret en målrettet kommunikationsindsats der er rettet mod unge ligesom der er udarbejdet

der en gruppe af borgere hvor det er nødvendigt med en særlig indsats og det gælder blandt andet de ikkedansksprogede og til dem er der i forvejen lavet materiale på flere sprog og der sendes inden for de næste uger yderligere materiale ud på

tæt kontakt til organisationer der repræsenterer grupper af borgere hvoraf en del ikke tjekker deres digitale post

arbejder kommunerne i stort omfang stadig med at sikre at de rette borgere er fritaget og at borgerne generelt modtager deres

og der er en anerkendelse af at det kan være hensigtsmæssigt at udvise en

det kan være at man tager kontakt til en borger som ikke har reageret på digital post hvis situationen tilsiger det eller at myndighederne minder om at for eksempel indkaldelser og andre vigtige breve ankommer via digital post når de alligevel snakker med borgeren i forbindelse med en hospitalsundersøgelse eller et fremmøde i borgerservice

jeg ser på tallene og på de initiativer vi har sat i gang synes jeg der er grund til optimisme kendskabet til digital post er tårnhøjt og det er ganske få procent som endnu ikke har besøgt løsningen og der er sat initiativer i søen for at understøtte at de borgere ikke

når kommunen har sendt en rykker eller to at stå uden ydelser eller

opdager at der sker noget derfor går spørgsmålet jo egentlig i høj grad på

en gruppe tilbage der ikke har reageret på det nu bliver det også sagt at de unge måske nok

er altså også en stor gruppe af de unge der har rigtig svært ved at håndtere det her

ikke kan håndtere det her digitale

sendes tilbage til udbetaling danmark før man overhovedet kan blive undtaget for

gælder der jo også det at man ikke kan blive undtaget for alt

ikke automatisk fritaget for alle mulige andre ansøgninger

ikke kan håndtere digital post så hvordan vil man

hjælpe de borgere der faktisk ikke kommer på det

må erkende at der er behov for at de får

den situation at de for eksempel misser

målrettede initiativer vi har i forhold til alle de her gruppers vanskeligheder for

og hvilken fleksibilitet vi også lægger op til at man anvender i de konkrete situationer fra de

negativ politisk sag ud af det som man åbenbart

de pågældende befolkningsgrupper over årene har modtaget fra de offentlige myndigheder

kan afsløre fra mit eget personlige liv selv om jeg måske ikke repræsenterer nogen udsat gruppe at der er ganske mange henvendelser fra det offentlige jeg ikke har fået responderet på i tide fordi

mon jeg dog står helt alene med den udfordring det tror

det er også kan jeg afsløre sket for mig konkret i rigtig mange sammenhænge

vist sig at være uendelig bøvlet for mit eget personlige vedkommende det kan et digitalt

digitalt man kan i øvrigt så smart som det her er indrettet give sine pårørende adgang til

at komme ind i den her digitale postkasse og hjælpe en

en situation hvor man ikke kan håndteres tingene selv hvilket jo gør sig gældende for for mange ældre medborgere så alt i alt er

sideløbende med det foretager vores myndigheder

og vil i den jo forholde sig til rigtig mange forskellige spørgsmål hvis det er sådan at den opsamling kommer til

bedre overblik eller registrering af videokameraer og dermed videoovervågning i danmark

politiet måtte bruge kostbar tid på at køre rundt på gaderne

spotte offentlige overvågningskameraer under

noget centralt register over hvor de forskellige overvågningskameraer befinder sig derfor synes vi i dansk folkeparti at det er ønskværdigt at man opretter et sådant register over tv overvågningsudstyr så politiet kan efterforske lignende sager i fremtiden

ministeren hvad ministeren ser

mulighed her og hvad tidshorisonten

noget det er jo allerede sådan at mange af

er blevet ramt af terror og at risikoen er at er andre der får

man havde oplysninger om sådan noget

reaktion fra politiet det lykkedes jo

videoovervågning har spillet en rolle i den sammenhæng og

set også derfor at jeg både i den offentlige diskussion hidtil og også i svaret her er grundlæggende positivt indstillet

hvis en registrering af videoovervågning vil hjælpe politiet så er jeg umiddelbart positivt stemt men

vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge lad os nu få det samlede overblik og evaluering af hele forløbet

åbenbart skal ligge til grund for at regeringen kan have en endelig holdning til det her spørgsmål

skal til for at styrke vores samlede terrorberedskab

jeg ved godt den er kedeligere

er den der rydder nogen forsider jeg tror bare det er den rigtige måde at gøre det på lad nu efterforskningen pågå lad myndighederne lave en samlet evaluering af forløbet lad myndighederne komme med eventuelle ønsker og indstillinger og lad os så tage den politiske diskussion og det er jo noget der er

om det her for at sige at det sætter vi i gang nu det kan godt være at ministeren

det og så er det jeg spørger okay hvornår kommer redegørelsen så præcis

forvente at regeringen har fundet

forhandlinger om en samlet terrorpakke det der kendetegner forslagene deri er jo at de hviler på anbefalinger fra myndighederne og til trods for at jeg er landets justitsminister befinder jeg mig i hvert fald ikke i en situation

hvad det er der er de mest effektive redskaber og værn så igen vil en opfordring lad nu efterforskningen pågå og en samlet evaluering etableres anbefalingerne

efter at øve indflydelse på samfundet hvilket konkret er eksemplificeret ved at et fremtrædende medlem af organisationen har sat sig på formandsposten for afdelingsbestyrelsen i islandshøjparken i nivå efter fleres opfattelse efter et kup hvor man som en af de første handlinger har opsagt en lejekontrakt med frelsens hær der ellers har udført et tilfredsstillende

jeg har ikke nogen fine principper hvad angår hizb ut tahrir og er

og uenighed i forhold til foreningen

bekendt så har rigsadvokaten jo flere gange overvejet spørgsmålet om opløsning af hizb ut tahrir indtil nu er der ikke fundet grundlag for at kunne gøre det men siden to tusind og otte har der været skærpet opmærksomhed på foreningen

en indberetningsordning sådan at rigsadvokaten løbende

modtager indberetninger fra både statsadvokaturerne pet selvfølgelig

skal sikre at alt ny viden om foreningen kan danne grundlag for en løbende overvejelse

er det min holdning som justitsminister at lige så snart rigsadvokaten finder grundlag for at søge foreningen opløst

stadig væk kan hizb ut tahrir arbejde og virke

og med de meget voldsomme opfordringer de

kommer med til drab på jøder og

i regi af heimdalsgademoskeen

beskylde danske politikere for at være skyld i terrorhandlingen og så videre

i og med at det er en kendt sag

terrorangrebet i københavn

hvor de her bandbuller bliver udspydt

godt tænke mig at høre ministeren hvad det præcis er ministeren mener er grundlaget for at

på tingene igen er det det der kommer fra heimdalsgademoskeen er det nogle af de andre aktiviteter hizb ut tahrir er kommet med som nævnt synes

at der begynder at ske noget for i dansk folkeparti mener vi faktisk forpligtelse at justitsministeren opløser hizb ut tahrir nu og søger at lave en sag ved domstolene efterfølgende jævnfør grundlovens paragraf på det her område

valgt ikke at gøre men har valgt at spørge rigsadvokaten i første omgang det vi så efterspørger her er

i det og hvornår kommer til at ske noget hvornår får vi et resultat

kompetencen til at gøre det jeg er til gengæld politiker og det er jeg med stort p og derfor når jeg møder mørke kræfter der vil omstyrte det danske samfund undergrave vores demokrati og angribe

derfor er det selvfølgelig min meget meget klare forventning at lige så snart der er grundlag for at opløse foreningen skal rigsadvokaten

fra ministeriet eller fra rigsadvokaten det er regeringens vurdering af det men man skal gøre det hvis der er foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold og det gør hizb ut tahrir

derfor er det vigtigt at der er en løbende overvågning af udsagn

også fra de pågældende moskeer og talspersoner

som der tales om her rigsadvokaten har en løbende forpligtelse til at vurdere om man kan søge foreningen opløst

i islandshøjparken i nivå hvor de har sat sig på formandsposten for

set hizb ut tahrir gøre sig gældende i

her sportsklub igennem mange år at man har kunnet nyde sådan nogle ting i forbindelse med

ikke noget som bekymrer ministeren

mens man lader rigsadvokaten undersøge det stadig væk som man har gjort tidligere uden resultat så kører de her aktiviteter hizb ut tahrir vinder frem og sætter sig på magten for eksempel i sportsklubber og

hvad vores samfund bygger på og derfor skal vi gøre hvad vi kan for at bekæmpe dem nøjagtig som alle andre mørkemænd og alle andre dogmatiske ideologiske retninger der ikke vil demokratiet og friheden derved adskiller de sig jo ikke fra andre der igennem historien har forsøgt at undertrykke det danske samfund

at der altid vil være en evig kamp mellem alle os der vil friheden lyset og demokratiet og den kamp må vi tage lige så snart rigsadvokaten finder grundlag for at opløse foreningen så forventer

hvad man hedder hvad man måtte have været udsat for

den konkrete efterforskning i forhold til den formodede gerningsmand til attentatet

rejses der så tiltale mod lars hedegaard for at

have offentliggjort et navn jeg vil sige

da er fremgået i hvert fald af medier og deslige at man er klar over hvem

på den måde mener jeg bare at det er den omvendte verden og jeg spørger egentlig

kunne være rart at vide at at der stadig væk fra regeringens side foreligger et

på de tyrkiske myndigheder for at finde den her person og at man gør mere end end bare at sidde

i forhold til de tyrkiske myndigheder så vi kan få klarhed over hvad det er der er foregået i forhold til vedkommendes frigivelse jeg har sagt det i andre sammenhænge og jeg gentager det gerne det er grundlæggende uacceptabelt at en formodet gerningsmand bag et attentat i danmark bliver løsladt fra et tyrkisk fængsel uden

fremkommer med nogle oplysninger om hvem gerningsmanden er hvor forkortelserne har indgået

en gerningsmand der åbenbart driver gæk med de forskellige myndigheder rundtomkring

det forekommer mig i hvert fald som om de tyrkiske myndigheder ikke gør nok ved sagen

tænker jeg bare hvad har regeringen tænkt sig at gøre

klarhed over hvad det er der er foregået men

eftersøgningen af den pågældende er jo selvfølgelig intakt og vi ønsker fra dansk side selvfølgelig at han bliver pågrebet hvor han end måtte

befinde sig hvis der er

personer institutioner i danmark der har behov for beskyttelse skal de selvfølgelig

og det er jo under alle omstændigheder dybt beklageligt at der er mennesker i danmark der på grund af

og også får samlet andre lande til at presse på i forhold til tyrkiet

sket mere i sagen jeg undrer mig bare over det der er så mange andre ting man kan hvorfor hvorfor kan man ikke presse de tyrkiske myndigheder til

er udsat for trusler chikane og terroranslag som vi har set det senest i frankrig og danmark og netop de dramatiske begivenheder

i københavn viser os jo at vores jødiske mindretal i danmark er en udsat og truet gruppe og at de derfor skal nyde det øvrige samfunds beskyttelse solidaritet og opbakning

er vores opgave må jeg så ikke derudover sige at det altså ikke er rigtigt som der står i spørgsmålet her

jo mere man dykker ned i den her sag synes jeg nok der er meget tilbage at få rettet op

jeg synes der har været givet udtryk for at man ikke har taget det her helt alvorligt hvilket jeg mener man især den trettende januar

igennem en længere periode og det piner mig som europæer at vi er i en situation hvor de europæiske jøder er

og derfor forpligter både vores nutid og selvfølgelig ikke mindst vores fælles fortid

i forhold til helt konkrete foranstaltninger

det bero på en politifaglig vurdering fordi det selvfølgelig er en myndighedsopgave

er den sikkerhed virkelig blevet styrket når man tænker på at der stod en en dørmand og måske et par betjente men at

det kunne være gået meget værre

er der ikke en diskrepans mellem statsministerens udtalelse

har københavns politi udtalt at beredskabsniveauet blev

tak for det spørgsmålet

se på at der fordeles kunst over hele landet derfor har vi også bestræbt os på ved udpegningen af medlemmerne af udvalgene at sikre

at der er repræsentanter både af begge køn

i landet så vi gør os faktisk fra kulturministeriets og kulturstyrelsens side umage med at prøve

og tredive ud af seks og halvtreds også her er der en voldsom skævhed og en voldsom ubalance i forhold til at vi jo altså havde et politisk ønske

ikke så mange herinde som jo faktisk bor vest for storebælt og jeg betaler jo lige så meget i skat som dem der bor

derfor er der jo også en lang række andre mennesker i jylland som tænker lidt på samme måde

jo jo vi har en hovedstad hvor der selvfølgelig er en lang række forpligtelser i forhold til at have et kongeligt teater og så videre men derfor er der jo stadig væk en lang række udøvende kunstnere rundt omkring i landet

fra hovedstadsområdet det giver i hvert fald en kæmpe udfordring

bliver givet fortrinsvis til kunstnere her i hovedstadsområdet så der er altså en skævhed selv om ministeren siger at ministeren ikke ønsker en skævhed så er der en skævhed og derfor synes jeg at man bør adressere det alvorligt og prøve at forholde sig til

sikre at det man uddeler penge til har et kvalitativt niveau som er

de skal sikre en spredning over landet begge dele er

er godt et år den har virket nu

tre år måske

jo selv optaget af problemstillingen men det der igen er en vigtig ting for mig

gør jeg mig umage for at sikre at der er nogle i hvert udvalg som ikke bor i københavn

engang på sjælland hvis jeg kan undgå det undskyld jeg siger det på den måde men alligevel

der er formålet men det er mit indtryk at udvalgene

og gerne vil bidrage til at vi får kunsten spredt ud i landet alle har kun en interesse

vil meget gerne dele de erfaringer med kulturudvalget

kun fungeret i godt et år

kunstfondens repræsentantskabs møde en gang om året hvor de tager de temaer op

de sjællandske kommuner og ikke kun københavns kommune indtil kommunalreformen

var orkesteret delvis finansieret af amtslige midler fra de sjællandske amter og det tidligere hovedstadsråd det var amterne og hovedstadsrådet der etablerede orkesteret og gjorde det i fællesskab med den hensigt

skulle dække alle kommunerne på sjælland

kun have respekt for så sker der jo det at der kommer en kommunalreform under

og der er vi ikke med i det forlig jeg ved ikke om vi havde handlet anderledes end den daværende regering gjorde

regering besluttede at de midler som var kommet fra amterne og hovedstadsrådet skulle tilbage til staten og staten skulle dele ud til dem der havde fået dem før derfor ser vi pludselig nogle helt andre afsendere af de penge end det

tanken så oprindelig var copenhagen phil et kommunalt orienteret orkester for alle

sjælland og er det stadig væk men man kunne se det på dem der betalte dengang det kan man bare ikke i dag

at man stadig væk bare bliver ved og ved og ved med at køre rundt i

sjællands symfoniorkester dækker hele sjælland stor respekt for det det er

men hvis man også kigger på de andre symfoniorkestre kan

lave en eller en form for større dækning hvis det betød en eller anden form for større rygdækning fra statens side man har jo

faktisk nået til en konklusion der siger at hvis der skal være en reel balance mellem london på den ene side og resten af landet på den anden side så bør man måske faktisk reducere kunststøtten markant i london til fordel for at

respektivt op

man i london har flere rige mennesker

en indtjening på skal vi sige mere markedsorienterede vilkår end der selvfølgelig er i de tyndere befolkede områder mener ministeren ikke at det måske faktisk er lidt samme problemstilling man har her ikke fordi det skulle være en en til en løsning eller

ikke det jeg argumenterer for der skal være forskel mellem hovedstad

provins men lige nu i øjeblikket hvor der er en så voldsom skævhed

under otte tusind betalende gæster får hver enkelt gæst faktisk tusind kroner i støtte i forhold til hvordan charlottenborgs støttesystem er

lang række kulturinstitutioner

save deres ene ben af hvis de kunne få den samme samme løsning

problemstilling er det er at lige nu er det meget nemt hvis der er noget i københavn der har det hårdt så går vi ind og redder det men hvis det samme er tilfældet uden for københavn

antallet af studerende på en sådan måde at de har chance for at få arbejde

altså to kommunale institutioner som også laver uddannelse af den karakter og så kommer de til staten til

have støtte til deres uddannelse og en af mine forgængere og jeg har ikke eftersøgt hvem det er for jeg vil helst ikke vide det har så sagt ja vi bevilger også nogle penge til odense og aarhus

selvstyres navn det mener jeg faktisk er helt galt det må jeg sige for det hænger ikke sammen med hvordan vi dimensionerer vores uddannelser hvis vi gør det på den måde så derfor synes

prioriteret og taget nogle penge fra noget andet for at give til charlottenborg for at få tingene til at hænge bedre sammen det ansvar kan man ikke lægge fra sig

nødt til at se på hvad statens ansvar også er i den her sammenhæng

jeg ked af at vi får den type diskussioner her for det det er ikke odense og aarhus imod københavn eller omvendt det er også for at skabe en en kultur der hedder at man ikke bare kan oprette en institution i en kommune

komme ind og få statsligt tilskud til den

støtte til det den slags selvbetjening kan

børn og ungeydelser børnetilskud friplads og søskenderabat beløbet omfatter altså ikke bare kontanthjælp men en række ydelser der skal bidrage til at forsørge i alt fem personer herunder tre børn der er i øvrigt tale om tilskud som helt almindelige lønmodtagerfamilier med

lønninger i den lave ende af skalaen også vil kunne få derfor synes jeg at det giver et misvisende billede på det vi diskuterer her når venstre kører rundt med tallet på den måde en tilsvarende familie som den venstre bruger i kampagnen

have en samlet indkomst før skat på firehundrede og nittentusind kroner i to tusind og fjorten og efter skat vil de have fireogtyvetusind kroner ekstra årligt altså to tusind kroner om måneden

de fleste familier betyder to tusind kroner om måneden rigtig meget i dagligdagen

fast at hvis man modtager kontanthjælp og er jobparat skal man stå til rådighed

et arbejde hvis man bliver tilbudt det så enkelt er det

har det selvfølgelig konsekvenser jeg anerkender fuldt ud

skal være incitamenter til at gå på arbejde men regeringen

genindføre nogen fattigdomsydelser for det ved vi godt

går ud over børnene regeringen vil gå en anden vej for at styrke incitamentet til

øgede beskæftigelsesfradraget frem mod to tusind og tyve så det rent faktisk bedre kan betale sig

at arbejde for kontanthjælpsmodtagere

har vi hævet timefradraget i kontanthjælpssystemet fra cirka femten kroner per time til cirka fem og tyve

per time det betyder samlet set at

går vi tilbage til to tusind og tretten tallene

enighed om at det er forholdsvis

hvis vi nu siger at der er de der tusind

om måneden for at stå op tage på arbejde have omkostninger til transport

synes ministeren så at det er nok

den forskel på de tusind kroner nok

en ordentlig tilskyndelse til at tage et arbejde

herre jens ejner christensen også nævnte at man skal tidligt op at man arbejder og er væk fra hjemmet måske i otte ti timer at man har udgifter til transport og at der også er andre udgifter ved at

gå på arbejde er tusind kroner

faktisk synes det er et pænt beløb og jeg tror at rigtig mange som er nede på det ydelsesniveau

det er et væsentligt bidrag til at få hverdagen til at hænge sammen så er der det andet

er der jo masser af statistik men også almindelig fornuft der fortæller os at når man

ja så får man også mulighed for at bide sig fast få en bedre løn

også derfor at vi vil lette lette skatten i bunden jeg synes stadig væk ikke

svaret på om tusind kroner er nok men jeg kan forstå ministeren hen i retning af at tusind kroner er alt rigeligt også når man skal til at fratrække omkostninger til transport mad ting som man ikke selv lige kan udføre når man ikke er derhjemme så det er åbenbart ambitionen

ned på i overførselsindkomst for at give det her incitament hvad er det for beløb venstre går efter der er så mange svar

som fuldstændig blæser i vinden og venstre er ikke i nærheden af at give bare noget der ligner et svar overhovedet det synes jeg er ærgerligt for debatten

gælder i forhold til børnene og det er fordi vi gerne vil have at børn har ordentlige og trygge vilkår men hvis det ikke er et synspunkt som venstre har

meget kraftigt for med den måde man angriber det her på så synes jeg da at man skulle sige det mere klart og gå mere klart ud og sige hvad et moderne kontanthjælpsloft egentlig er

retten til at få kontanthjælp derfor skal man selvfølgelig stå til rådighed for arbejdsmarkedet

der skal ikke være nogen tvivl om

så får man en gevinst ud af det som vi brugte lidt tid på før jeg kan gerne gentage

er på kontanthjælp vil have en kontant gevinst på over tusind kroner

at vi har masser af erfaring for at hvis man først er kommet på arbejdsmarkedet starter man ofte måske på

måske oven i købet en relativt kort periode så får man også en større indtægt fordi man kvalificerer sig undervejs og endelig kommer der det der handler om at være en del af et fællesskab og alt mulig andet som jeg ved langt langt de fleste danskere gerne

rent politiske årsager skaber et incitament til at vi faktisk nedbryder det system hvis ministeren forstår jeg synes jo at vi som politikere har en pligt til

der er et incitament for dem der står op om morgenen og går på arbejde der er betydelig større end de seks kroner i timen kan ministeren ikke være enig

nogle gode skridt nu synes jeg bare at nu kommer venstre så ud i den her debat med en hel række ønsker drømme og påstande uden bare at løfte noget der ligner et slør for hvad

så er venstre rent faktisk vil på det her område det synes jeg

danskere har mindre end tusind kroner

syvhundrede mennesker i danmark vil få mere til rådighed ved at være på offentlig forsørgelse

på arbejde det er hvad den her regering har skabt

at fjerne kontanthjælpsloftet ved at fjerne starthjælpen

og fem og tyve timersreglen det er det den her regering har skabt det er et system hvor det netop ikke for alle kan betale sig at arbejde

vi kan være bekendt det er da en grundlæggende værdi at vi skal skabe et samfund hvor det altid kan betale sig at arbejde

at vi sammen med regeringen har været med til at rette op på en lille del af det her det er rigtigt men regeringen har

så spørger jeg bare fordi nu jeg rigtig nysgerrig

er for de lavestlønnede er det halvfjerds vi nu skal ned på eller fem og halvfjerds eller 65 nu bliver det nemlig interessant

og så synes jeg at debatten virkelig har bredt sig ud og nu

der får mindre end tusind kroner ud af at være på arbejdsmarkedet frem for at være derhjemme jeg synes synes det er et skævt system den her regering har skabt jeg synes ikke det er et system der øger lysten til

virke og tage del i samfundet det er da tværtimod

er det så der skal ske her i forhold til den gruppe jeg spørger så

introducere i spørgetimen her i dag som hedder et

er min påstand indtil noget andet bliver sagt handle om at procentydelserne skal sættes ned fra de nuværende halvfems procent til dem der tjener mindst til er det fem og tres eller halvfjerds

det må være noget i den stil vi diskuterer nu kan jeg høre

ved det er unødvendigt at sige det til herre hans andersen men

er et tag selv bord det kan man nogle gange få indtryk af når man hører debatten det vi

sikre at når man er på en offentlig ydelse og

vil gerne

men det kræver selvfølgelig at dem der debatterer

har noget konkret at debattere ud fra og derfor glæder

meget til at venstre bliver mere konkret i forhold til

et moderne kontanthjælpssystem i virkeligheden dækker

en meget bedre og mere kontant debat som danskerne kan forholde sig til så jeg glæder mig oprigtigt den dag hvor

og nu har vi en diskussion

kan få ekstra seks kroner i timen ved at tage et job er det rimeligt det er

set derfor vi stiller spørgsmålet om hvorvidt regeringen også finder at det er rimeligt

vi om jo så skal man hæve beskæftigelsesfradraget med

det jeg bare prøver på at sige med det

at det er lykkedes for den her regering at bringe os i

for stort set alle mennesker er en økonomisk gevinst ved

fuldt implementeret i to tusind og tyve men vi har bare et problem i dag med mennesker som er på kontanthjælp hvor det

attraktivt nok og derfor spørger vi regeringen

har jeg også brugt nogle ord på at sige hvor meget det så i øvrigt betyder for folk at komme på arbejdsmarkedet

hvad et moderne kontanthjælpsloft

de tyve milliard kr jeg omtalte før hvor skal de så i givet fald findes hvad er det

meget ukonkret fordi venstre gør den her debat totalt

vores moderne kontanthjælpsloft

og ting uden at blive konkret på hvordan vi

enkelte beløb jeg kunne godt tænke mig

øge incitamentet om ikke andet så for den sidste procentdel som ministeren siger vi mangler at øge incitamentet for

regeringen tænkt sig helt konkret at tage fat i og gøre der for at øge incitamentet lad os så sige kun for den sidste ene procent som man ikke har haft fat i endnu i de reformer som vi

det er sådan at vi skal have en gevinst på over to tusind

er det det konkrete beløb som venstre går efter

christensen er så så konkret når det nu er

herre jens ejner christensen mener at han er konkret så bare lige to ord på det der med et moderne kontanthjælpsloft det ville jo hjælpe lidt i forhold til det konkrete og til at forstå hvor venstres positioner

det

stort beløb for i det hele taget

en positiv effekt det er så lykkedes nu

en hk mindstelønsoverenskomst

er inden for rækkevidde og så er der

vejen til at få en bedre løn og bedre forhold i

sige så det ikke kan misforstås det er ikke uvilje eller polemik eller noget som helst

kunnet finde ud af hvor tallet fire hundrede

når jeg kan finde ud af det vil jeg

et job til syttentusind

på den mindsteløn som er oplyst alle steder og som indgår i debatten og som

på mindstelønnen at man stadig væk må konstatere at gevinsten er lig nul ved at

og halvfjerds kroner hvad er gevinsten så og synes ministeren så at

og så har vi her et problem finder ministeren så at vi er i mål når vi taler om at gøre det mere attraktivt

er jo inden man har betalt for transporten og det er jo inden man har sikret sig at man også kan få en børnepasning hvis

arbejder på skæve arbejdstider

forbundet med at arbejde så mener ministeren fortsat at det er rimeligt

vindersag

hvis den ene kommer i beskæftigelse og modtager en løn der svarer til hks mindsteløn og som sagt hvis begge

det så to tusind kroner jeg tror

det er et princip som jeg tror vi i øvrigt bredt forankret er enige om

i folketinget så til hovedspørgsmålet om det er den sædvanlige situation at to

hvor begge er på kontanthjælp og det er jo på trods af at regeringen

gentagne gange har sagt at det går langt bedre på arbejdsmarkedet og at incitamenterne er i orden hvis det nu var sådan at incitamenterne til at tage et arbejde var i orden og at

arbejdsmarkedet var i bedring

ofte har sagt sammen med den øvrige regering hvad er ministerens forklaring så på at

når begge er på kontanthjælp netop fordi

vi ved at hvis man har et ægtepar der er på kontanthjælp så er risikoen for at deres børn også ender på kontanthjælp overhængende stor det ved vi fra

men hvis det nu virkelig var sådan at incitamenterne var i orden og at arbejdsmarkedet var i bedring hvorfor er der så kommet omkring to tusind ekstra

og så begrunder ministeren det så med at der var to tusind syv hundrede børn der levede i fattigdom som ministeren siger jeg ville

set hellere at de her to tusind syv hundrede børn oplevede

et system der gør at alt for mange bliver holdt uden for arbejdsmarkedet

moderne kontanthjælpsloft og jeg vil bare endnu en gang

vi får en rigtig ordentlig fornuftig og kontant debat

i det øjeblik venstre løfter sløret for hvad

bag et moderne kontanthjælpsloft og for hvordan det finansieres at lave skattelettelser i bunden når venstre bliver præcise på deres politikområder

vi få en rigtig god debat til gavn for

har været opmærksom på det eller ikke vil anerkende at

ægtepar

der kom jo ikke nogen svar fra regeringen

er kun gået den gale vej de senere år og det kan jo hverken familierne eller vi

de har meget begrænset incitament til at tage et arbejde så hvad er regeringen

folk med ikkevestlig baggrund til danmark

ikke lagt skjul på men jeg er bare også lidt optaget af at det rent faktisk er lykkedes at få skabt noget gang i danmark vi er undervejs

statsministeren redegjorde for i går i salen her

økonomiske politik generelt og det er jo noget

der er helt afgørende at holde hånden under altså at vi ikke begynder at eksperimentere med det netop for at den gruppe som vi bruger tiden på at tale om her i dag

det ministeren svarer der er

ikke nogen incitamenter til og tiltag til at sikre at de her mennesker netop kan vise at de gerne vil være rollemodeller for det kan ikke betale sig at gå i arbejde

er en kontant gevinst på tusind kroner ved at gå i arbejde

så på at sige også fordi jeg er lidt stolt af det at den politik som den her regering har ført rent faktisk har betydet at vi nu har et samfund som hænger bedre sammen

vi fik den nuværende regering det synes jeg

jeg synes ikke at tusind kroner om måneden er meget man får ud af at arbejde

set tilbage hvor vi startede jeg synes ikke og venstre synes ikke at incitamenterne er i orden når

meget meget ringe økonomisk gevinst ved at arbejde når man får tusind kroner ud af

har et økonomisk udbytte af at gå på arbejde

og det lægger man ikke skjul på

seks kroner i timen eller hvordan man nu definerer det er alt alt for lavt er alt for lidt incitament jeg spørger så bare for at vi kan få en lidt mere reel debat

ikke kommer flyvende ned fra himlen hvor er det disse penge skal skaffes til at give

kontanthjælpen der endnu en gang skal sættes ned er det beskæftigelsesfradraget som skal sættes

skal pengene komme fra vi kan godt få en fornuftig debat om det her men det kræver at venstre og fru inger støjberg

have som præmis for diskussionen her det er at de skal give en undervisning som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og så skal skolerne efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene det er jo nogle virkelig vigtige og fine formuleringer og det gælder alle friskoler selvfølgelig også religiøse

vil de ikke være berettiget til at modtage statstilskud men sådan som jeg har forstået det ud fra den artikel i

en friskolelærer som i sin fritid står i spidsen for hvad der hedder foreningen for islamisk kultur og viden og det skulle så være den forening der stod bag

nævnte arrangement den fireogtyvende februar

et arrangement som ikke foregik på skolen men i foreningens lokaler og derfor har jeg ikke noget grundlag for at vurdere om de

herunder omkring demokrati og ligestilling så kan vi gribe ind

at hun påpeger det problemet er jo bare at man kan formode at nogle friskoler måske har to ansigter et ansigt udadtil over for offentligheden og ministeriet og et andet ansigt indadtil over for eleverne og over for muslimske forældre som sender deres børn i skole

i miljøet som har afsløret

muslim i danmark som jo

man havde i friskolemiljøet i de muslimske miljøer

over for tilsynet over for kommunen der sagde alle de rigtige ord plusordene tolerance rummelighed vi lever op til loven vi kan godt lide at være i danmark vi gør som i siger

andet ansigt der arbejdede

her har vi altså en friskolelærer som i sin fritid arrangerer møder med imamer der opfordrer til krig mod jøder og samtidig underviser elever i sjette klasse

det er på tide at skærpe tilsynet når vi gang på gang har disse sager der er en perlerække af enkeltstående tilfælde efterhånden med muslimske

dyndgaard læreren underviser altså på den her muslimske friskole giver det virkelig

stå mål med folkeskolen på det faglige indhold og leve op til demokrati ligestilling og så videre

er den tilsynsførende der kan være et eksternt tilsyn og vi kan som

tilsynsførende også gå ind tilsyn hvis vi bliver tippet om at man vurderer at der kan være problemer så

række mekanismer der kan sættes i spil men den konkrete sag i bt har faktisk ikke noget med en muslimsk

og på baggrund af det undersøge en hel konkret mistanke

der skal være i forhold til demokrati og ligestilling

det forudsætter jo selvfølgelig at der er nogen der siger

der er

er en ny hovedlov fordi det er en ny type institution men den hviler på mange af principperne

drømme om at bryde folkeskoleforliget

af forhandlingsoplægget fra regeringen frem til maj

var der to afsnit om internationale skoler og linjer i aftaleudkastet

så ud til sidst fordi dansk folkeparti

er det jo når man forhandler man tager og man giver så de her internationale skoler og linjer var en del af forhandlingen og de var så sandelig også en del af den samlede aftale som vi indgik med hinanden

gik ind og og lavede ændringer eller aftaler på det område det der så sker er at regeringen efterfølgende fremsætter et lovforslag om kommunale internationale skoler som er et selvstændigt lovforslag men som dog alligevel berører folkeskoleloven hvordan kan ministeren så sige at det her

med folkeskoleloven at gøre og hvordan kan ministeren

påstå at man ikke bryder forliget

er jo at hvis et parti eller regeringen fremsætter et lovforslag

forligspartier bag og ikke snakker sammen med de partier så kan de øvrige partier anse

forliget som som opsagt vil ministeren ikke for det første bekræfte forløbet som jeg har skitseret det og for det andet

ville gerne havde givet mulighed for at man kunne få nogle regulære internationale folkeskoler helt i forlængelse af folkeskoleloven

hvad jeg i øvrigt synes er ganske svært at forstå

man har udenlandske medarbejdere men det ønskede dansk folkeparti ikke og

så tog vi det ud det vi så har gjort er et helt andet slags skoletilbud der hviler på principperne for de frie grundskoler så derfor skal man ikke leve fuldt op til folkeskoleloven der sker ikke nogen ændringer i

til folkeskoleloven på grund af de frie internationale grundskoler som det

egen hovedlov med nogle andre frihedsgrader

folkeskoleloven der er nogle tekniske ændringer her men det er en anden skoleform desværre kan man ikke lave en regulær international folkeskole det forhindrede dansk folkeparti men friskoleloven som

særlig lov har vi brugt som et forbillede

for hvad der sker efter et valg når regeringen selv har opsagt det her folkeskoleforlig og alle partier nu er stillet frit og kan ændre i

et fremrykket forløb for undersøgelse finansiering og anlæg af de nordvendte ramper ved ulse og så snakker vi jo

sydmotorvejen som ministeren i svaret på transportudvalgets spørgsmål to hundrede og seksten har anført som en mulighed og som venstre ved mail af toogtyvende januar

komme på dagsordenen i forligskredsen

af projektet og hvis vi får lavet dem færdig inden vi begynder på alt det andet så sparer vi meget omkørsel

sidste år blev vi i forligskredsen enige om at igangsætte en vvm undersøgelse af rute fire og halvtreds næstved rønnede og i november to tusind og fjorten sendte jeg så udkast til kommissorium for vvm undersøgelsen til forligskredsen etableringen af de nordvendte ramper ved ulse er som bekendt

også nævner en del af dette kommissorium der

det videre arbejde med vvm med vvm undersøgelsen er så sat i gang

om ramperne kan trækkes ud af den samlede vvm undersøgelse

i forligskredsen har aftalt at ramperne ved ulse skal

grund til at lave en fuld vvm proces for ramperne hvis der ikke er behov for det

igangsætte en miljøscreening af projektet den vil kunne gennemføres langt hurtigere end en vvm nemlig i løbet af seks måneder

flyttet den gamle køgevej og lagt den helt ud ved siden af og nu har fjernet den igen og det koster altså nogle penge at anlægge en ny vej og så fjerne den igen

det nærmere indhold af det her høringssvar jeg har kun set det omtalt i medierne

man vil nedlægge banen gennem ringsted men forslagsstilleren foreslår en

en slags omfartsbane for godstog og visse passagertog der altså så skulle køre uden om om byen men en sådan indholdsmæssig vurdering af forslaget

alle ideerne ind og levere en faglig høring jeg hørte

at vi har sat en proces i gang og man skal

umiddelbart

er astronomiske summer vi taler om men men det kan

fra banedanmark som også bliver

jo være vi har ret begge to at der er langt flere ulemper end der vil være fordele ved den her idé som altså er kommet ind fra en borger i

en løsning som jo slet ikke adresserer det centrale nemlig at vi snakker om et tog der skal gå mellem ringsted og københavn og det gør det jo ikke hvis ikke det kører til ringsted

helt klart tilkendegiver om det

skabe problemer og være helt uden for

er det ikke sådan at folketinget skal pålægge ministeren

vi har skrevet og sagt at alle henvendelser og alle ideer vil blive besvaret og vurderet selvfølgelig ikke helt vildt grundigt men

så skal det her også gøres sådan for ellers ville det

og procedure at banedanmark har udarbejdet debatoplæg til det der hedder idefasehøring

fornuftigt at man inddrager borgere jeg ved at det her projekt netop er sat i gang efter en borgerhenvendelse

idefasehøringen skal sammen med den gennemførte vvm undersøgelse eksternt kvalitetssikres som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag og rammerne for den her eksterne kvalitetssikring

beskrevet i en opgavebeskrivelse udarbejdet af transportministeriet heraf fremgår det at alle indkomne løsningsforslag vurderes så både debatoplægget og opgavebeskrivelsen

sendt til transportudvalget og forligskredsen

det er helt klart for alle at

der kommer løsningsforslag fra borgere

en professor en ekspert og naboer og andre

for det er jo en del af at vi sikrer at vi

det gør vi altså også i alle andre projekter

udvikling af lovgivning samt støtte til

for arbejdet om droner i sommeren to tusind og tretten nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe der især skulle se nærmere på de reguleringsmæssige udfordringer ved udbredelsen af civile droner der er i danmark arbejdsgruppen består af repræsentanter fra justitsministeriet erhvervs og vækstministeriet forsvarsministeriet og transportministeriet sammen med trafikstyrelsen status for den her arbejdsgruppes arbejde er

blive offentliggjort og

formentlig er der nogle i branchen der er længere fremme end nogle af vores systemer er så det er fint at alle i branchen og

jeg indlede en politisk drøftelse af

se at der sker en rivende teknologisk udvikling som vi skal være klar til og måske endda kunne udnytte

hvor ministeren står i forhold til at etablere en national strategi det er rigtig fint at køre en høring og det

men nogle af de ting som jo er helt grundlæggende

i forhold til de lovgivningsmæssige og de de styringsmæssige dele af det her hvor man kan sige

lyset af de terrorhandlinger der var i københavn for nylig kunne man jo også sige at et område hvor det var helt oplagt at tage det her i brug hurtigst muligt var i beredskabet i forhold til at kunne skabe et hurtigt overblik over situationer i forhold til at hjælpe til at

altså jeg fik et svar fra ministeren i december

aircraft systems det vil sige dronernes forening hvor der var en embedsmand fra trafikstyrelsen der jo også sagde at nu var rapporten sådan lige på trapperne

egentlig synes og står ved at det er noget vi skal

er der beskyttelsen mod ulovlig brug af droner

er alle ministerier som har været involveret i arbejdsgruppens arbejde som endnu har godkendt rapporten men transportministeriet har godkendt

de erhvervsdrivende jeg har talt med om det

vi meget meget åbne og jeg må sige at

der går allerforrest og der er også fra eus side interesse for at høre om hvad vi når frem til

vi sørgede for lavere skat på arbejde og vi målrettede i høj grad skattelettelserne til lav og mellemindkomstgrupperne størstedelen af skattelettelserne indebar således en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget som kommer alle de mere end tre millioner i beskæftigelse til gode

enlige forsørgere det er jeg stolt af beskæftigelsesfradraget blev hævet med op til sekstentusinde og ottehundrede kroner i to tusind og femten niveau så gevinsten ved at få et arbejde blev øget med op til cirka fire tusind tre hundrede kroner om året det har givet en helt almindelig lønmodtager

yderligere skattenedsættelser

vi skal finde en balance hvor vi også

derfor regeringen ikke mener at nulvækst er vejen frem men derimod

udvikle vores velfærd en moderne og velfungerende offentlig sektor er en stor styrke for vores samfund både for borgernes livskvalitet og ikke mindst for erhvervslivets konkurrenceevne vores prioritering af uddannelse sundhed og børnepasning understøtter jo også netop produktion og beskæftigelse

er at jeg tror at der sidder rigtig mange mennesker ude foran tv skærmene lige nu

godt forstå som tænker gad vide om der egentlig overhovedet er en

fordele ved at gå på arbejde end blot det at

har været en hel del flere år på det virkelige arbejdsmarked end fru inger støjberg har men min oplevelse er sådan set bare at rigtig mange danskere ikke kan genkende

at skabe et arbejdsmarked hvor det bedre kan betale sig at arbejde jeg er fuldstændig enig i at der også er andet i det at gå på arbejde end bare

men problemet er jo minister at selv når både skattereformen og kontanthjælpsreformen er gennemført gennemført

og halvtredstusind danskere der kun har et meget ringe økonomisk incitament til at arbejde det er da

der umiddelbart synes at være galoperende finansiering til at lave store

som det kan give i statskassen sådan set give en

kasseassistent på mindstelønnen en samlet skattereduktion på tre kroner om måneden

disponibel krone til dette formål jeg synes jo at ministeren bør forholde sig til at

og halvtredstusind mennesker som har en svag tilskyndelse

så er spørgsmålet synes ministeren det er godt nok er ministeren ikke enig i at der skal være et større økonomisk

skal man lette skatten for dem der har de laveste indkomster

også gennemført sammen med venstre

forskellige definitioner af hvad incitamentet er jeg ved godt at venstre er et parti som mener at to tusind kroner slet ikke er noget særligt men jeg må sige at ude i den virkelige verden ude på den anden side af christiansborgs tykke mure

det kunne være dejligt men jeg må også bare sige at det jo kræver at man har en finansiering som

er nogen holdbar finansiering fra det alternativ som som er eksempelvis partiet venstre der er ikke nogen plan andet end

skitseret nogle løse tanker om at gøre et eller andet for de allersvageste i det her samfund og skære ned på

set er relativt usympatisk især når vi ved at det sådan set ikke giver noget særligt tre kroner om måneden er i hvert fald ikke det

få nogen som helst til at være

til en kasseassistent hvis man forestiller sig at man for eksempel ville være i stand til at få seks hundrede million af det her

men det vil stadig væk kun give det der svarer til en

om måneden og det er jo ingenting i forhold til de incitamenter som herre

måneden og skidt med at der er syttentusinde og syvhundrede der slet ikke får noget ud af at arbejde men vil få mere ud af at være på offentlig forsørgelse det er da en utrolig mærkelig indstilling og så

virketrang og virkelyst og hvor det altid kan betale sig at arbejde men

skulle det dog give et yderligere incitament fru inger støjberg ryster

det regnestykke hænger jo ikke sammen så må man hvis man mener at der er nogle flere penge som kan hentes ved at skære ned

imellem københavn og ringsted via køge det er et visionært og meget stort projekt til omkring elleve milliard kroner

og den regionale pendlertrafik på sjælland men formålet med dette tillægsanlægsprojekt kunne man kalde det ved ny ellebjerg er jo at sikre en såkaldt konfliktfri krydsning af øresundsbanen og den nye jernbane mellem københavn og ringsted det giver en mere robust og pålidelig togdrift projektet medfører en klar forbedring af den nye jernbane mellem københavn og ringsted og den tilknyttede togdrift og det gavner selvfølgelig

men også banegodstransporten som kommer til at køre

det her konkrete lovforslag hvor vi lægger op til en såkaldt niveaufri skæring sikrer vi altså at vi kan få større regularitet regularitet større fleksibilitet og det er et skridt i den rigtige retning

som også venstres ordfører var inde på da han også bakkede op om

er det en forbedring af den eksisterende anlægslov på det her område det er et skridt i den rigtige retning for togdriften for den kollektive trafik og for gods på jernbane

så kommer man også til at genere nogle borgere undervejs det er jo selvfølgelig ikke fordi vi ønsker at genere de her borgere men

anlægge noget kommer det til at larme og til at støje

jeg også som socialdemokraternes ordfører glad for at der har været en tæt dialog med de berørte borgere

har været i dialog og fået lagt op til at der skal være en spunsvæg der kan sikre at støjgenerne

rigtig godt forslag der ligger her som vil forbedre dansk jernbanedrift det kan vi glæde os over

og den nye bane københavn ringsted ved at etablere en niveaufri krydsning af de to baner ved ny ellebjerg den niveaufri udfletning vil skabe mulighed for bedre regularitet og mere fleksible køreplaner den er samtidig en forudsætning for etablering af ring syd projektet der omfatter etableringen af en ny hurtig togforbindelse for fjern og regionaltog til københavns lufthavn via ny ellebjerg station

er en del af forliget om togfonden dk støtter vi naturligvis

i nye og mere moderne jernbaner i danmark simpelt hen for at tog kan komme til tiden så tog kan køre hurtigere

her medfører en såkaldt niveaufri skæring ved ny ellebjerg station i københavn mange kan sikkert ikke se hvad sådan et brobyggeri vil betyde for deres hverdag

faktisk et helt afgørende initiativ for at tog ind og ud af københavn

ekstremt vigtigt i forhold til at skabe bedre punktlighed flere tog på hele sjælland både nord syd øst og vest og selve københavn radikale venstre er rigtig glade for det her lovforslag og for det her initiativ og kan derfor støtte

som vil opleve et løft i trafikbetjeningen når hele ny ellebjerg knudepunktet er færdigt om føje år men den kommer selvsagt til at påvirke de mange borgere der bor i et så forholdsvis tæt befolket område som valby og sydhavnen både i byggeperioden og i fremtiden derfor er det vigtigt at man finder de rigtige løsninger

også glade for den valgte løsning som jo handler om broløsning med spuns

vil komme til at leve op til de involverede haveforeningers ønsker så vi støtter

i vejen for hinanden i udfletningen så der er al mulig grund til at glæde sig over at der nu anlægges en niveaufri udfletning på stedet og at den kan være færdig samtidig med at den nye bane til ringsted

lovforslaget næsten udelukkende begrundes med hensynet til en kommende ring syd forbindelse det er selvfølgelig rigtigt nok

fra roskilde til kastrup som man planlægger

de langt flere og stadig længere godstog

har været den helt store udfordring

vores tilfredshed med det her projekt som enhedslisten

fokus på i ganske mange år og

selvfølgelig også over at man har lyttet til haveforeningernes ønske om en spunsvæg i stedet for den langt mere pladskrævende dæmning for det gør at det meste af de værdifulde haveforeninger kan bevares som de er udfletningen

der skal ofres ekstra på at afværge støj og vibrationer fra den intense togtrafik enhedslisten kan tilslutte sig de krav til en langt bedre støjbeskyttelse som fremgår af for eksempel valby lokaludvalgs høringssvar i lovforslaget anføres det at det ikke er praksis at støjdæmpe ved skoler og rekreative arealer hvilket er en betydelig mangel i det her ellers rigtig gode projekt hvorfor er skoler

hvor børn og voksne opholder sig mange timer hver dag ikke omfattet af støjbestemmelserne

det er vel ikke sådan at der ligefrem er et forbud mod at støjdæmpe ved skoler og rekreative arealer

det meste af sommerhalvåret og skal derfor

i forhold til de støjbestemmelser der gælder for almindelige villaområder

vi finder det problematisk at indsatsen mod vibrationsgener

mest koncentrerer sig om hvad der sker i anlægsfasen og ikke i driftsfasen der bør for eksempel anvendes vibrationsmåtter langs de mest udsatte steder i udfletningen det vil sige der hvor banen er tættest på beboede områder det er således ikke svært at forudse de betydelige vibrationsgener der

at det ikke er praksis at gennemføre afværgeforanstaltninger i forhold til kolonihaver men hvorfor egentlig ikke de der bor skal ikke stilles ringere end folk der bor i villaområder den højtliggende bane vil være et markant visuelt indslag i bybilledet også det skal indgå i den samlede planlægning så anlægget indpasses i omgivelserne så vidt det selvfølgelig er teknisk muligt

selvfølgelig tages hensyn til at mange af de godstog der passerer igennem udfletningen

der i tilfælde af udslip til omgivelserne vil kunne forårsage betydelige skader på flora og fauna vi skal derfor anbefale at dette forhold ligeledes indgår i forbindelse med de afværge og beskyttelsesforanstaltninger der skal ske enhedslisten støtter naturligvis forslaget vi glæder os faktisk rigtig meget over det vi mener at vi er kommet i mål med med et rigtig godt forslag men vi ønsker selvfølgelig også at nogle af de bemærkninger som jeg har medtaget her

aldrig undgår i sådanne sager

tusind meter lange godstog i retning fra sverige mod

skulle have vanskeligt ved at krydse det

meget centralt i forhold til det som krydset her skal kunne rumme

den valgte løsning her er jo samtidig en forudsætning for etableringen af

tre tog i timen hvilket naturligvis er væsentligt

reducere risikoen for trafikale konflikter men vi tror på at vi vil få en bedre regularitet regularitet

trafik fra vejene over i togene jo mere jo bedre for

er jo allerede trængsel der så hver gang vi foretager forbedringer i den retning

er fuld støtte fra det konservative folkeparti og det er der også til de forbedringer der er lagt op til her både omkring vigerslevvej ellebjerg station og ring syd projektet og alt hvad der ellers er indbefattet af det her lovforslag så fra det konservative

således at der i forbindelse med anlægsarbejderne etableres en niveaufri udfletning ved ny ellebjerg det betyder altså at tog fra øresundsbanen vil køre over københavn ringsted banen på en jernbanebro hvilket vil skabe mulighed for bedre regularitet altså tog til tiden mere fleksible køreplaner

første element i at etablere et nyt knudepunkt i ny ellebjerg og realisere ring syd projektet som består af en ny hurtig togforbindelse for fjern og regionaltog direkte

via ny ellebjerg station en sådan forbindelse har jo som bekendt blandt andet været anbefalet af trængselskommissionen ring syd projektet vil medføre markante rejsetidsbesparelser og en betydelig vækst i

af rejsende med den kollektive trafik og det vil desuden kunne bidrage til at aflaste de øvrige trafikknudepunkter i hovedstaden med større anlægsprojekter som dette vil der ofte være støjgener og ekspropriationsbehov specielt i anlægsfasen derfor har vi

her forberedende fase lyttet til borgerne og også til kolonihaveforeningerne i området

er lykkedes at finde en anlægsteknisk løsning som gør at vi helt

ekspropriere private boliger og også helt

løsningen er altså at etablere en spunsvæg i stedet for en dæmning i området ved de omkringliggende kolonihaver selve arbejdet planlægges påbegyndt i midten af to tusind og femten og afsluttet således at anlægget står færdigt i to tusind og atten samtidig med at den nye bane københavn ringsted planlægges åbnet den niveaufrie udfletning ibrugtages i forbindelse med signalprogrammets udrulning i to tusind og nitten der er både trafikale og økonomiske fordele ved at koordinere anlægget af en niveaufri udfletning ved ny ellebjerg med de eksisterende anlægsarbejder vedrørende københavn ringsted og det er baggrunden for at vi kommer med dette lovforslag nu lovforslaget vil bidrage til en forbedring af den kollektive transport og have positive virkninger for samfundet herunder

i høringsnotatet til lovforslaget her ikke har bemærkninger til miljøstyrelsens indsigelse som kom den trettende januar to tusind og femten mod netop de der manglende og utilstrækkelige støjdæmpende forhold blandt andet omkring skoler det forekommer

det er miljøstyrelsen som har nogle indsigelser så synes jeg nu nok at det kræver et svar på en

måde det synes jeg da er dårligt af banedanmark og

det står sådan her i forslaget som følge af generelle produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor samt en reduktion af erhvervsstøtteordninger eller anden eller anden ikkeskatte eller afgiftsforøgende kilde det er en udgift

plus en milliard kroner om året til drift og vedligehold og øget tilskud til færgefart og hvor pengene konkret skal komme fra

om en så kæmpestor milliardregning måske

økonomisk finansiering

indføre brugerbetaling på snart sagt hvad som helst men lige præcis på storebælt

der kan jeg sige at storebæltsforbindelsen faktisk oprindelig

og bygget da modellen om en brugerbetaling kom på banen

at storebæltsbroen næppe nogen sinde var blevet bygget hvis den skulle være betalt over skatten som det nu er foreslået fra liberal alliances side men det er altså vores forgængere visionære politikere op gennem nitten firserne der fandt den her gode løsning med statsgaranterede lån og brugerbetaling så forbindelsen blev til noget den model synes jeg vi skal holde fast i det er det løfte vi gav hinanden og

befolkning og det må vi så stå til regnskab for og sikre at

hvor enorm og kæmpestor en gevinst den er for danmark

en gæld på fire og tyve milliard kroner

de løbende udgifter til drift og vedligehold udgør allerede i dag over

det beløb vil stige i takt med at forbindelsen bliver ældre

her færgegaranti den er ikke nævnt i

at der skal opretholdes to færgeruter henholdsvis nord for og syd for storebælt mols linien sejler i dag på kommercielle vilkår det vil naturligvis ikke kunne lade sig gøre hvis det blev gratis at passere storebælt hvad betyder det så konkret ja det betyder jo at det her forslag fra liberal alliance reelt ville

overfarten på kattegat

man jo skulle sende det i udbud og underskuddet

fyrre million kroner årligt og det beløb vil jo selvfølgelig

økonomien er hensynet til den aftalte udbyttebetaling til infrastrukturfonden en aftale som

hvis man sådan helt hypotetisk skulle gennemføre det

forslag fra liberal alliance ville det kræve et engangsbeløb på omkring to og tredive milliard kroner til at dække gælden og den aftalte udbyttebetaling til infrastrukturfonden to og tredive milliard kroner

i folketinget derudover vil der være årlige omkostninger

en milliard kroner til drift og vedligehold af forbindelsen og til øget tilskud til færgefart som følge af færgegarantien

fra starten af og derefter en milliard

væltet over på skatteborgerne frem for at fortsætte det der

alle danskere der via skatten skulle betale for forbindelsen

at hæve skatten eller sænke velfærden og jeg

nemlig at sænke velfærden og dermed finde de her milliarder af kroner jeg er ikke helt sikker på om det er med i

trods alt en betragtelig udskrivning to og tredive milliard kroner bare

et snuptag og derefter en milliard kroner ekstra om året det er

statsgaranterede lån og brugerbetaling er en præmis for de store faste forbindelser og den fungerer rigtig godt men det er ingen hemmelighed

til at se på om der er mulighed for at forbedre pendlernes vilkår her det vil især

gavne personer fra nærområderne der dagligt passerer storebælt for at komme til og fra arbejde men det er en forudsætning for os og for mig at det ikke må få de her alvorlige konsekvenser for økonomien i storebæltsforbindelsen

det er sådan at regeringen fører en økonomisk ansvarlig politik

for at betale for passagen og vi ved også at erhvervslivet efterlyser en billigere godstransport hvor der ikke er store omkostninger ved at passere over storebælt så umiddelbart kan man godt have sympati for tænkningen bag dette forslag når venstre alligevel ikke kan støtte forslaget

i storebæltsforbindelsen i størrelsesordenen fire og tyve milliard kroner ved en uændret afdragsprofil regner vi med at gælden er helt betalt i to tusind og tredive

femten år fra nu

at køre over storebæltsbroen

på spil ved at man simpelt hen fjerner indtægterne og muligheden for at afdrage gælden den anden realitet er at der i kraft af lov om færgefart skal være bilfærgeruter nord og syd for storebælt nemlig ved mols linien samt spodsbjerg tårs

er det klart at disse to færgeruter vil gå fallit i løbet af meget kort tid og det vil afstedkomme et behov for et massivt årligt tilskud til færgefarten fra

den tredje realitet er at der er store årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af storebæltsforbindelsen

i de kommende år hvor broen bliver ældre hvis man ikke opkrævede afgift for passage skulle de penge penge jo naturligvis findes i statskassen i stedet for dertil kommer at finansieringen af det her beslutningsforslag forekommer at være en anelse ukonkret

blot henviser til generelle besparelser i det offentlige så derfor kan venstre ikke støtte forslaget selv om tanken bagved er sympatisk vi er nødt til at forholde os til de økonomiske realiteter

at venstre for et par måneder siden fremlagde et økonomisk forsvarligt

at passere storebælt dette forslag vil styrke ikke mindst fyn og vestsjælland og vi håber på at vi kan få gennemført dette forslag i samarbejde med andre partier

det er

ni sammen med blandt andet socialdemokraterne for at skaffe penge til infrastrukturfonden

i sommeren to tusind og fjorten for at skaffe penge til vækstfonden men jeg er af den opfattelse

tage flere penge ud af storebæltsforbindelsen på den måde vi skal have gælden afdraget og på et eller andet tidspunkt kommer vi forhåbentlig dertil hvor vi også kan

andre målrettede rabatter

det gør vi ikke vi kan godt lide

gennemføre de ting vi lover og det vi lover her er at gøre det mere attraktivt for

grueligt igennem før det rent faktisk lykkedes at få lavet en aftale

få lavet en aftale allerede i det år jeg blev født i nitten tre og halvfjerds og så alligevel

og det var først i i slutningen af nitten halvfemserne at kongefamilien kunne indvie

at fynboerne har fået meget hurtigere adgang til københavn

liberal alliance har en særlig iver

gå efter problemerne og det der ikke er så godt og så vil man så gerne løse dem ved at love en hel masse ting og det gør man også på det her område

man skulle kunne køre gratis over storebæltsforbindelsen

vil liberal alliance foreslå at man skal have sat penge ind på kontoen

man kører over forbindelsen man kan se for sig at der er

en lind strøm af bilister der sådan pendler rundt for at få sat penge ind på kontoen det siger sig selv

døje med en kæmpegæld der er fire og tyve milliard kr som vi skylder væk som vi skal have afdraget på der er drift vedligehold der er færgeforpligtelser der spiller ind så det er ikke noget der bare kan lade sig gøre derudover

trængsel på den fynske motorvej der kan være tidspunkter hvor man kommer meget langsomt frem

skal ret meget fantasi til at forestille sig at hvis det lige pludselig

over storebælt så kommer der altså rigtig meget trængsel der

man sige kan vi så ikke udbygge den fynske motorvej ja det er vi jo så også i gang med men hvor kommer pengene fra til at udbygge den fynske motorvej ja de kommer

storebæltsforbindelsen så liberal

skal laves om til en lang kø uden nogen udsigt til at der nogen sinde kan gøres noget ved det det synes jeg er et trist perspektiv og så vil man jo komme i den situation at

virkelig kommer til sin ret for det duer jo slet ikke

må vi fra socialdemokratiets side afvise det her konkrete forslag omvendt

jo ikke sådan i modsætning til hvad vi tit bliver beskyldt for at vi bare er støbt i beton og

alligevel er nummeret for træls at det skal være så dyrt når det er man skal passe et arbejde og derfor

side villige til at kigge på en særlig pendlerrabat

tryllekunstnerøkonomi jeg tror at det her forslag vil blive gennemskuet selv på

partiet alternativet døjer døjer lidt med fjendtlig overtagelse fra klaus riskær pedersen

forbigået vores opmærksomhed at selveste professor tribini har sneget sig ind i liberal alliance og

noget til togpendlerne i forvejen er det jo sådan at vi takket være blandt andet

vi har bare konstateret at der er mennesker der bor på fyn som gerne vil passe et arbejde på sjælland eller omvendt

afgiftsnedsættelser for bilpendlere

en anden kategori af danskere nemlig dem der kører tog det er dog en fantastisk tankegang at der skulle være forskel

de har de samme behov de pendler pendler de samme steder hen er bare nogle der tager toget i stedet for bilen og i bund og grund er det jo

mere miljø og klimavenligt end det er at sætte sig ind i bilen og køre én mand i hver eneste

kortvarigt tænkte hvad har hun lige gang i hvad er hun ude at foreslå her hvordan hænger det sammen men så fik jeg læst efter hvad det er hun rent faktisk siger og hvad hun er citeret for og det hun sådan set siger

med den aftale når vi har betalt gælden ud så skal vi kigge på at lave noget anderledes og det er altså noget andet end det liberal alliance foreslår her hvor

og af samme årsag er det selvfølgelig også vigtigt at man får nogle penge ind

den afgift der er på broen er en hindring for udviklingen på det vestlige sjælland og i særdeleshed på fyn jeg ved ikke hvorfor fyn er sværere ramt end vestsjælland men er åbenbart en forskel dér

var selvfølgelig også en udvikling selv om der var færger

tror ikke på at udviklingen går i stå fordi der er en bro og fordi man skal betale man kan sige at i det storebæltsforlig der ligger er der også

nogle kommercielt drevne færgeforbindelser som liberal alliance åbenbart synes

det ligger der så heldigvis i storebæltsforliget for det synes jeg da man skal

jo være forfærdeligt hvis mols linien i i nord

har man i storebæltsforliget forpligtet sig til at holde de færgeruter åbne så de penge skal

jeg ministeren kom meget godt ind på og jeg er helt sikker på at ministeren kan tallene bedre end jeg kan at det er et meget stort beløb der skal findes hvis man fjerner afgiften på broen må jeg så ikke

hvor vi netop skal til at bygge en bro som vi skal betale for over en lille fjord og godt nok er beløbet ikke helt det samme som på storebælt men jeg vil tro at per kilometer er det nok nogenlunde det samme

en anden ting jeg lige vil nævne jeg undrede mig lidt

da jeg læste at liberal alliance som jo normalt ellers går ind for at man skal betale

det skriger lidt til himlen synes jeg jeg vi kan i hvert fald ikke støtte det i

er for noget erhvervsliv der ikke skal modtage støtte eller betale ekstra skat man har heller ikke mod på at sige hvad det er der skal lukkes ned i det offentlige så mage til luftkasteller skal man altså lede længe efter

der er fem og tyve milliard

broforbindelse som altså skal betales hvis det skal være gratis

man ud over det cirka en milliard kroner på vedligehold og på de to færger fra sjælland til jylland og den fra langeland til lolland den ene milliard om året skal man også finde frem mod to tusind og tredive vil det

oven i de godt fem og tyve milliard

og derfor bliver det altså alt i alt et løfte i dag på fyrre milliard

som bare skal finansieres ud af den blå luft

jo også komme i problemer og så skal der også findes penge til femerntunnellen så det er altså et meget meget dyrt valgløfte uden finansiering

effektivisere den offentlige sektor og det står i skærende kontrast til det der skete i nullerne da vi havde et såkaldt borgerligt styre hvis det skal effektiviseres endnu mere synes jeg man skal fortælle hvor det er man vil

det er alt for nemt bare at love en gratis storebæltsbro når man ikke vil fortælle hvor man vil finde pengene

det her med erhvervsstøtteordningerne lad mig bare nævne nogle af de erhvervsstøtteordninger aviser i danmark betaler ikke moms

erhvervsstøtte på cirka en milliard kroner vil liberal alliance indføre moms på aviser rederierne betaler ikke selskabsskat det er en erhvervsstøtte til cirka seks hundrede million kroner

betaler ikke skat af diesel

til at indføre særskat for færger

altså lige indføre en særskat på færger til bornholm ærø alle mulige øer i danmark vil liberal alliance det

bare erhvervsstøtteordninger men man tør ikke sige hvad det er for nogle erhvervsstøtteordninger eller særlige skatteregler man vil afskaffe

når nu de åbenbart har modet til at love

kan ikke støtte beslutningsforslaget fordi vi synes man skal betale gælden ud i den bro man har og hvis man lover så mange penge

uden i det mindste bare at lægge op til nogle forhandlinger i forligskredsen

været med til at bruge pengene til en lang række infrastrukturforanstaltninger rundtomkring i landet jeg ved ikke hvordan de nu skal betales når det er således at man

fjerner indtægterne fra storebælt

at man vil sikre at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken så undrer det mig

meget voldsomme forslag så ikke som minimum lægger op til en nedsættelse af den særlige afgift som folk der bruger den kollektive trafik hen over broen også belastes af

jeg savner også

fra erhvervsstøtteordninger som man tænker på når man skriver det jeg forstår i hvert fald ikke hvad det er det handler om samlet set

ked af at liberal alliance kommer med det her forslag uden i det mindste at lægge op til at der bliver en samtale i forligskredsen idet jeg ikke går ud fra at liberal alliance har tænkt sig at forlade

den grønne transport så det er i hvert fald et spørgsmål der blafrer i vinden men voodoo økonomi og den type af argumenter holder ikke rigtig vand det er et fremragende forslag hvis man gerne vil have en forside på fyens stiftstidende men jeg tvivler på at man på fyens stiftstidende

påstår at der er store udgifter forbundet med brug af vejnettet så undrer det mig for

vejnettet og det gælder jo også motorvejsnettet i det her land stilles jo trods alt gratis

for bilisterne alternativet til skattefinansiering som også flere har været inde på er jo netop brugerbetaling og det er så det vi har valgt for de store

jeg troede egentlig at liberal alliance gik ind for at minimere skattebetalingen til staten og lade det afløse af netop brugerbetaling

og den vækst man påstår man vil kunne skabe ved at fjerne afgifterne på storebælt

en tendens til at suge væksten

men de suger den altså et sted fra herunder fra mere tyndtbefolkede egne lige i omegnen blandt andet

også vove den påstand at det her kun har marginal betydning for hvad skal man sige den gennemsnitlige virksomhed jeg

er også klart at når fyens stiftstidende iværksætter en kampagne om at fjerne afgifterne

vil afskaffe afgiften for pendlere

inde på at trine bramsen og lars christian lilleholt har været ude med nogle udmeldinger og nu overtrumfer liberal alliance så det hele ved at ville have afgiften helt fjernet

kan man jo ikke drive transportpolitik og slet ikke når man tænker på

hvis man fjernede afgiften var at man ville forøge biltrafikken ganske voldsomt

ingen tvivl om og det vil efter vores mening være til skade for miljø og klima og ville være en helt forkert vej at gå og der må jeg så igen som jeg også

at togrejsende og togpendlere

er typisk ikke bare for liberal alliance

har jo altså også den effekt at når man bygger motorveje eller gør

af togene i det hele taget ud af den kollektive trafik og det er altså i en tid

vedtaget togfonden dk med nye spor blandt andet på vestfyn elektrificering og nye hurtige tog og vi har i går landet en dsb kontrakt som også betyder mere trafik på begge sider af storebælt men også hen over storebælt

sige at det her forslag går i den helt forkerte retning så er det jo rigtigt som nogle har været inde på at finansieringen

jo rigtigt hvad den radikale ordfører siger at det er det som altid bliver stanget ud når liberal alliance skal finansiere sine forslag men det er og bliver varm luft jeg er enig i at det her må være et indslag i den tilstundende valgkamp

træder frem og her har vi så et mønstereksempel

jeg synes det er

vi skal være opmærksom på at hvis man gjorde det gratis at køre over storebæltsbroen ville

forpligtet til at yde støtte

overfarter der er med færger for vi ville ikke være afhængige af én overgang

så vi vil jo bevare sejlads

ophørt med at sejle men så ville der igen være en økonomisk gulerod til at gå i gang og få etableret mols linien igen sådan at vi også skulle betale for det hvis man skulle

fra bilister der kører over storebæltsbroen og der kommer

så kan sænke afgiften bruge pengene til det

ville da være rigtig godt hvis vi kunne det men det er noget vi er nødt til at se på og der skal være finansiering krone til krone helt konkret jeg synes det her

forslag frem i forbindelse med at man gerne vil vinde vælgere for vinde stemmer i en valgkamp og det er det jeg først og fremmest betragter det her som et udtryk for

erhvervsstøtteordningerne skal finansiere det hele vi har før prøvet at skulle botanisere i erhvervsstøtteordninger og finder jo hver gang ud af at der er mange erhverv rundtomkring der er afhængige af de støtteordninger vi

tværtimod vil vi gerne animere til at gøre det lettere og billigere og administrativt enklere

det tror jeg mere er den dagsorden vi vil forfølge så

gerne som jeg sagde og det vil jeg gerne slå fast være med til at finde et rådighedsbeløb sådan at man kan sænke afgiften

så der ikke er den omkostning ved det det vil vi gerne medvirke til

der skal indbetales af bilisterne det er jo bilisterne der skal betale altså dem der kører

det bliver dem der kører over skandinaver tyskere

over ni og tredive år det er ikke skatteyderne

hvilket er meget for en håndværker der skal over for at sætte et par vinduer i eller en familie der skal til kaffe hos bedsteforældrene en virksomhed som rynkeby på fyn betaler årligt seks million kroner i broafgift det betyder at gevinsten for at sælge en

af juice i københavn er mindre end hvis den sælges i aarhus direktøren for rynkeby foods anslår at op mod halvfjerds procent af broafgifterne for at krydse storebælt betales af erhvervslivet derfor vil det betyde rigtig meget for virksomhederne hvis broafgiften blev udfaset faktisk betyder det så meget at fynsk erhverv har lagt trehundredetusind kroner på eget initiativ i forhold til at få analyseret broafgiften broafgiften fungerer som en decideret væksthæmmer i danmark hvis en lille virksomhed tager en opgave på et par dage på den anden side af broen kommer afgiften til at fungere som en toldmur der kan æde en stor del af fortjenesten op det er selvfølgelig ikke formålstjenligt samtidig er det besynderligt at have en toldmur midt i danmark der betyder at det kan koste omkring en plovmand at køre en søndagstur til kaffe hos vennerne eller hvis man vil se et sygt familiemedlem danskerne betaler hvert år afgifter for biler og brugen af dem der langt overstiger omkostningerne ved

vedligehold af veje og broer bil og brændstofafgifterne udgjorde mere end tre og fyrre milliard kroner i tusind og tolv ifølge det miljøøkonomiske råd til sammenligning heraf har fdm på baggrund af en rapport fra det miljøøkonomiske råd opgjort de negative omkostninger ved bilisme i form af ulykker uheld uheld trængsel støj klimapåvirkninger og slitage af vejene til cirka sytten milliard kroner bilisterne i danmark betaler altså langt mere for at køre på vejene end det koster at køre på vejene det er ikke rimeligt selskabet bag storebæltsbroen

indhenter hvert år omkring

milliard kroner i broafgifter liberal alliance har afsat to milliard kroner i vores finanslovsudspil for to tusind og femten til en afskaffelse af broafgiften når vi afsætter to milliard

er det fordi vi tager højde for det tilbageløb der forventes som følge af afgiftsfjernelsen de to milliard

en reducering af erhvervsstøtten ved en generel effektivisering af den offentlige sektor sådan som det fremgår af liberal alliances plan der er gennemregnet af finansministeriet vi blander os ikke i hvordan as storebælt afvikler gælden det kan gøres som hidtil med den nuværende struktur er der ekstremt høj afgift på en enkelt

er helt gratis at benytte det øvrige vejnet det giver meget høje omkostninger for præcis de virksomheder og privatpersoner der passerer broen såfremt alle indtægter fra storebæltsbroen siden dens åbning for biltrafik i nitten otte og halvfems var blevet anvendt til afvikling af gæld ville broen være gældfri længe før den dato

tusind og en og tredive som transportministeren senest har nævnt man kan sætte spørgsmålstegn det er rimeligt at storebæltsbroen skal fungere som en samfundsøkonomisk malkeko der skal finansiere andre trafikprojekter vi har i liberal alliance gjort os overvejelser og fundet at det ikke er hensigtsmæssigt at vi fortsætter med at hive penge ud til nye projekter og fortsætter med at lade de borgere der skal over storebælt betale hvis det står til troende at op mod halvfjerds procent af broafgiften betales af virksomheder fungerer broafgiften som en ekstra selskabsskat der også skader mobiliteten broafgiften er altså en bremse på vækst med dette beslutningsforslag ønsker vi i liberal alliance at fjerne afgiften for at passere storebæltsbroen

vel belyst at det ville øge mobilitet og vækst da storebæltsbroen blev bygget nu ønsker vi at udfase afgiften sådan at borgerne kan få det fulde udbytte af broen til gavn for familier virksomheder og alle de danskere der vil nyde godt af den aktivitet og vækst en fjernelse af broafgiften

brugte inden broen hvor der trods alt var færger

fra liberal alliances på grund af vækst i vestsjælland og

at broafgiften skal fjernes skal den så ikke også fjernes

er da en hel del danskere der er flyttet over til malmø ved jeg

storebæltsbroen i forhold til færgerne for virksomhederne ligesådan vil det også være en forbedring når man på et tidspunkt får udfaset broafgiften

så vil det øge trafikken over broen og det vil også øge virksomhedernes omsætning når de kan køre efter opgaver

at